siden af jer står de tusinder over hele landet der hver dag tager ansvar og gør noget ekstra tak for indsatsen i gør danmark

er jo ikke bygget af ét parti én mand eller én kvinde det er bygget af danskerne vores land hviler ikke

ikke skabt på lette løsninger men på ansvarlige løsninger derfor er danmark et

helt særligt land et stærkt samfund med tryghed med velstand med harmoni det skal vi passe på i en verden der forandrer sig det skal vi forbedre sidste sommer da regeringen trådte til satte jeg fire pejlemærker for regeringens arbejde for det første skal vi have flere private arbejdspladser for det andet skal vi have en stærkere kernevelfærd for det tredje skal vi have flere ind i arbejdsfællesskabet og for det fjerde skal vi føre en konsekvent og realistisk udlændingepolitik på alle fire områder er vi nu mindre end et år efter nået et stykke af vejen

flere private arbejdspladser var og er mit første pejlemærke for private arbejdspladser er jo dér indtjeningen kommer fra

virksomhederne skal have gode vilkår så nye job kan skabes i danmark og ikke uden for danmark vi har lempet no

vi har fjernet reklameafgiften som den tidligere regering ville belaste virksomhederne med og samlet har vi lavet skattelettelser for

fire milliard kroner vi gør livet lettere for virksomhederne et byrdestop en målrettet indsats mod overimplementering af eu regler det sigte at ny erhvervslovgivning kun træder i kraft to gange om året reguleringen af vores landbrug en vigtig del af fødevareklyngen var blevet for rigid det har vi gjort mere fornuftigt så hele den store fødevareklynge får bedre vilkår så de kan skabe arbejdspladser også der hvor der er brug for det boligjobordningen har vi genindført så håndværkere har noget at rive i også derude hvor der er lidt længere mellem husene planloven er vi ved at liberalisere jeg håber at det senere på ugen ender lykkeligt med en bred aftale der giver mere ansvar til dem beslutningerne vedrører og kommer tæt på

vi gør mere end det vi er i gang med den største udflytning af statslige arbejdspladser nogen sinde fire tusind job rykker fra hovedstaden til resten af landet jeg var selv med da færdselsstyrelsen som færdselsstyrelsen som den første åbnede i i ribe i dag fire måneder senere er mere end seks hundrede og halvtreds arbejdspladser flyttet og langt de fleste følger efter

har fremlagt et ambitiøst bud på en reform af gymnasierne målet er at styrke elevernes faglighed fordi vi skærper kravene og gør de gymnasiale uddannelser bedre og mere målrettede

men gymnasiet er jo ikke den rigtige vej for alle unge vi skal have flere til at vælge en erhvervsuddannelse og helst i første forsøg så de får det bedst tænkelige afsæt ind i voksenlivet jeg er varm tilhænger af et trygt velfærdssamfund og hvad er mere grundlæggende for trygheden end at kunne få behandling

min vision at borgerne skal have en sundhedsbehandling af høj kvalitet uanset postnummer uafhængig af pengepung det var en vision vi tog hul på at realisere tilbage i to tusind og et og siden er vi nået ganske langt bedre kræftbehandling supersygehuse unikke patientrettigheder

ikke nået langt nok det gør vi i virkeligheden heller aldrig for vi skal altid have den ambition at gøre det gode endnu bedre regeringen tilfører to milliard kroner ekstra til sundhed i år

milliard kroner det er præcis hvad vi gik til valg på og det

mere end den tidligere regering gik til valg på og her i folketinget er vi blevet enige om en række principper for prioritering af sygehusmedicin tak for den brede opbakning til det vi har vedtaget en ny udredningsret en behandlingsret og det med et ganske bredt flertal bag nogle af dem der ellers altid har været imod stemte nu pludselig for tak for det det synes jeg er positivt og jeg ser det som et udtryk for at der er sket en holdningsændring da jeg for femten år siden annoncerede den idé at patienter skal have stærke rettigheder at de skal have mulighed for at vælge ventetiden fra uanset pengepungens størrelse

at man skal kunne flytte sig fra køen

mulighed for at vælge privat hvis køen er for lang ja da var det en ideologisk kampplads det er det så åbenbart og heldigvis ikke længere tak for det nu sætter vi mennesket før systemet og systemerne skal så i øvrigt blive bedre til at tale med hinanden alt for mange ældre og deres pårørende har prøvet at falde ned mellem to systemer og så slår man

så de ikke segner under den byrde

regeringen har afsat fire halvfjerds million kroner til en ny national demenshandlingsplan

vi skal styrke kernevelfærden det skal der være råd til det skal der være råd til selv om grundvilkåret i den offentlige økonomi er klart der er kun få penge på trods af det tilfører regeringen med en opbakning fra de partier der har taget ansvaret for finansloven i alt tre milliard kroner ekstra til sundhed og ældreområdet i år

til sundhed en milliard kroner til værdighed i ældreplejen

på trods af en stram økonomi har regeringen givet kommunerne en halv milliard kroner mere til service i år en halv milliard kroner mere under den tidligere socialdemokratisk ledede regering kunne kommunerne bruge tre milliard kroner mindre

vi skal have flere med i arbejdsfællesskabet det var og er mit tredje pejlemærke danmark hænger ikke sammen økonomisk når for få skal forsørge for mange

så heller ikke sammen menneskeligt derfor skal vi indrette et samfund hvor det bedre kan betale sig at arbejde regeringen har gennemført en integrationsydelse så udlændinge fremover får

vi har genindført et kontanthjælpsloft med det sigte at kontanthjælpsmodtagere får en væsentlig indkomstfremgang ved at tage et fuldtidsjob også til en løn i den lave ende det synes jeg er rimeligt og begge dele indgår i den første fase af den jobreform som vi gik til valg på at gennemføre anden fase er målrettet skattelettelser på især små

det skal vi gøre noget ved til efteråret så det bedre kan betale sig at arbejde

vi skal skabe et mere velfungerende og fleksibelt arbejdsmarked det er også et mål i i trepartsforhandlingerne med arbejdsgivere og lønmodtagere

tog jeg det langtfra for givet at de ville lykkes

år siden brød de jo sammen og den slags slider men heldigvis har den danske model vist sig slidstærk og jeg glæder mig over at lønmodtagere og arbejdsgivere har udvist både mod og samfundssind vi har nu indgået én aftale og jeg forventer

er det jo et fælles europæisk problem

som europa måtte løse sammen men der var for nu at sige det mildt meget forskellige holdninger i eu og derfor trak svarene ud og trak ud og trak ud

og derfor skulle vi selvfølgelig også handle selv der var brug for at stramme

en og tredive lempelser af udlændingepolitikken en og tredive lempelser jeg tror at formanden for det radikale venstre plejer at opgøre det til fem og fyrre men lad nu det

i al fairness en og tredive lempelser

vi har indført strammere krav for familiesammenføring for flygtninge med midlertidig beskyttelse skærpede regler for at få permanent ophold integrationsydelse kontrol ved grænsen

regeringen fører en konsekvent udlændingepolitik

med hundrede procent eller mere i danmark steg det med omkring fyrre procent

men dog langt mindre end det vi så i vores nabolande

prøv at forestille jer den situation hvor der ikke var strammet op

regeringens holdning har hele tiden været også før vi blev regering at antal betyder noget

ikke noget vi har opfundet til lejligheden

vi sagt i mange år vi skal sætte massivt ind for at kontrollere eus eksterne grænser effektivt flygtninge hjælpes bedst i nærområderne vi skal føre en realistisk udlændingepolitik vi kan ikke løse verdens flygtningeproblemer i europa

det var ikke noget som alle medlemsstater ønskede at høre til en start talte vi for døve øren når vi talte om at det ikke er en løsning bare at fordele problemet men at problemet skal løses

nu er der kommet større lydhørhed balkanruten er lukket eu har indgået en aftale med tyrkiet vi kan sende irregulære migranter og asylansøgere tilbage kyniske menneskesmuglere må opgive at tjene penge på at familier og børn sætter livet på spil

sidste år bad regeringen ambassadør peter taksøe jensen om at komme med nogle bud på det

taksøes rapport har allerede ført til gode drøftelser her i folketinget og jeg ser frem til de fortsatte drøftelser

danmark skal vi tage vare på vores sikkerhed og interesse vi skal passe på vores land vi skal værne om vores værdier hjemme og ude i verden vi skal ikke åbne døren for nogen der ikke vil os det godt

derfor skal vi have lister over udenlandske hadprædikanter

vi udvide kriminaliseringen af ytringer der undergraver dansk lovgivning og vi nægter at være til grin for vores egne penge derfor er det slut med skattebegunstigelser og folkeoplysningsstøtte til dem der prædiker imod vores demokrati alt det indgik vi en bred aftale om i går

ude i verden skal vi af med isils rædselsregime det er centralt for at få stabilitet i irak syrien og i resten af regionen og det er også vigtigt for vores egen sikkerhed i europa der er lang vej igen det bliver ikke let men der er tegn på at koalitionen presser isil i defensiven og nu gælder det om at holde fast

på den civile side øger danmark støtten til at begrænse fremmedkrigere til isil imødegå propaganda afskære finansieringen og forhindre at terrorbevægelsen igen får fodfæste i befriede områder på den militære side sætter vi ind med f seksten fly specialstyrker

og jeg vil gerne kvittere for folketingets brede opbakning til det det viser at vi står sammen når det gælder

på længere sigt er moderne og funktionsdygtige kampfly nødvendige både for vores beredskab herhjemme men også for at vi fortsat kan deltage i internationale missioner derfor har regeringen lagt op til at vores næsten fyrre år gamle f seksten fly som meget snart er pensionsmodne

forstå dem der hæfter sig ved at det koster mange penge for det gør det jo det er en stor investering

men det er en investering i danmark det er en investering i vores sikkerhed

at danmark altid kan forblive danmark og det er helt nødvendigt for at vi fortsat kan udføre de samme opgaver som hidtil materiellet skal være i top

vi har sammen med færøerne og grønland afsluttet arbejdet med at identificere grænsehindringer i rigsfællesskabet næste skridt bliver

begrænser bevægelsesfriheden inden for rigsfællesskabet både færøerne og grønland ønsker at overtage ansvaret for nye sagsområder

det respekterer vi det styrker selvstyret

rigsfællesskabet er noget særligt

jeg mener at vi skal gøre mere for at markere vores fællesskab respektere forskelligheden vise at vi sætter pris på hinanden og derfor har regeringen som alle ved besluttet at der skal flages med det grønlandske og det færøske flag på landenes nationaldage den enogtyvende juni og den niogtyvende juli det glæder

jeg er stolt af rigsfællesskabet

jeg er også stolt af den del af rigsfællesskabet der hedder

jeg kan ikke uanset hvor meget jeg lader fantasien flyve forestille mig

jeg har selv haft større og rigere muligheder end mine forældre der igen havde et bedre afsæt

en pligt til at aflevere et danmark

til vores børn som er friere rigere og rimeligere

der stadig

af de rigeste og tryggeste i verden

tage på en ferie

ting der betyder noget i hverdagen den nære velfærd i familierne

sundhed i verdensklasse en stærk fælles velfærd

det tror jeg at de fleste af os ønsker

både tror og håber os alle

alle sammen alle danskere men i særlig grad os der sidder her

stærkt danmark stærkere lige nu er ledigheden faldende beskæftigelsen stiger

meget godt vi er ikke i nogen dyb krise som vi var det for nogle år siden sidst jeg var statsminister var danmark ramt af den største internationale økonomiske krise siden nitten trediverne den var ikke sådan lige til at overse og ud af den voksede der jo også en handlekraft frem lidt hurtigere hos nogle end andre men den voksede frem vi gennemførte en dagpengereform og vi ændrede efterlønnen

store reformer som stod selv om regeringsmagten skiftede og det betyder at vi som land står stærkere i dag de reformer var jo mulige fordi der var

en udtalt krisebevidsthed og derfor var

accept af at noget skulle gøres sådan er det jo

til handling ikke med lette svar

måske aldrig men med gennemtænkte og ansvarlige løsninger

og derfor skal vi i dag også erkende vores situation vi er ikke i krise men verden er i forandring nogle vil sige at det har den altid været og det argument har faktisk en vis ret allerede for to

år siden påpegede den græske filosof heraklit at det eneste konstante er forandringer

og i dag kan vi så tilføje at forandringerne sker i et tempo som vi aldrig har set det før

på en måde som vi ikke har kendt til og i et omfang der berører alle dele af samfundet måden vi lever på

globalisering ny teknologi og digitalisering smelter gamle brancher sammen og føder nye alt ændrer sig

være klar til at gribe vi skal handle og som jeg ser det tegner der sig syv udfordringer

vi ikke gode nok til at skabe vækst og arbejdspladser vi får ikke nok ud af vores arbejdsindsats vi skal have

mere fra hånden og nej det betyder ikke at vi skal stresse mere eller at vi skal løbe hurtigere men det betyder at vi skal være helt fremme i skoene og udnytte robotteknologi og digitalisering og uddanne til erhvervslivets behov for det er et faktum at produktiviteten i danmark vokser langsommere end i alle andre lande i europa på nær italien og spanien det er et faktum at for mange investeringer lander på den anden side af øresund eller syd for grænsen i stedet for i danmark det er et faktum at alle danske virksomheder med over tusind ansatte

end en svensker med kræft vi skal forbedre kernevelfærden i en tid hvor de offentlige finanser er

det er de nu og det bliver de

store årgange trækker sig ud af arbejdsmarkedet

ud over de her fem udfordringer står vi med to meget akutte problemer som ikke på samme måde vedrører vores samlede økonomi men som vi alligevel er nødt til at adressere og det

retvisende vurderinger der er blevet skubbet et uløst problem fra den tidligere regering til os det skal løses så boligejerne kan være trygge ved skatten nu og i fremtiden

for det syvende skal vi finde en anden måde at

danmark er en grøn førernation sådan er det og sådan skal det være men den måde vi har finansieret den grønne omstilling på holder ikke pso afgiften er i strid med eus regler

sammen at den er meget dyr

danske virksomheder og familierne

vi kan åbne pso afgiften og begynde at sende danske afgifter til udlandet

det vil i mine øjne være ebberød bank

og opkræve de samme penge ja står det til regeringen færre penge på en anden måde

det er derfor regeringen har foreslået en neutral omlægning præcis som vi i regeringsgrundlaget har sagt at vi ville gøre det og vores forslag gør ingen nævneværdig forskel i

regningen bliver ikke større tværtimod vi vil gøre regningen mindre det er en udfordring

og det kan måske synes tungt her på årets ifølge kalenderen første sommerdag og derfor vil jeg da gerne lige til slut understrege at jeg ikke ønsker at grave os ned i et sort hul

mit budskab i dag er at vi har et stærkt udgangspunkt for at gøre danmark stærkere

folketinget og

en behandling vi ganske enkelt ikke kan være bekendt

med fri og lige adgang er for os socialdemokrater omdrejningspunktet for udviklingen af fremtidens danmark men nyt land skal vindes vi skal have flere til at bryde den negative sociale arv uddannelsesniveauet skal løftes

og tid til pleje og omsorg med andre ord vi skal have højere ambitioner når det gælder hinanden nye sociale fremskridt skal sikres folketingsåret er ved at slutte det er tid til at gøre status

givet videre

glæde sig over en fortsat fremgang for beskæftigelsen men desværre er væksten for lav investeringerne er for få vi begynder at mangle arbejdskraft mange steder den samlede økonomi er presset der findes selvsagt ingen enkle svar men for os er der noget der er mere afgørende end andet

vi skal evne at skabe flere private arbejdspladser

endelig om at tro på det fællesskab

og ikke mindst også på de offentligt

til skattely på den anden side af jordkloden

som vi hver især skal opfylde derfor skal vi svare kontant tilbage

side fremlagt en ambitiøs plan imod skattesnyd vi ønsker højere straffe rådgiveransvar flere penge til skat og selvfølgelig en stærkere europæisk indsats

nøler regeringen intet er sket budskabet i dag fra min side er få indkaldt til forhandlinger vi bliver nødt til at at sikre et både mere gennemsigtigt og retfærdigt skattesystem for hvordan skal vi blive ved at bede danskerne om at betale deres skat når regeringen samtidig er passiv over for dem der snyder fællesskabet i går blev vi mindet om at væksten står i stampe man må sige at regeringens begejstring for nulvækst virkelig er slået igennem danmark har fået en nulvækstregering hvis vi skal have ny fremgang kræver det stærke

derfor var det en fejl da regeringen stor i slaget brugte penge på boligjobordningen sænkede registreringsafgiften og arveafgiften

der for alvor hjælper de danske virksomheder

at vi kommer til at mangle arbejdskraft dygtige medarbejdere ikke mindst medarbejdere med en erhvervsfaglig uddannelse

på at sikre adgang til ansvarlig kapital for eksempel via vækstfonden og så skal vi bygge videre på de danske

det ord dækker ikke over andet end bare besparelser det siger sig selv at

vores samfund skal blive dygtigere også i vores velfærdssamfund men vi ønsker at bruge pengene der hvor danskerne møder velfærden ikke

er tiden ganske enkelt ikke til blå bloks skattelettelser

samlede økonomiske politik til efteråret mon ikke blå bloks kreativitet strækker sig til at gøre nedslidtes adgang til efterløn og folkepension endnu vanskeligere

vi vil som altid være med til at træffe de vigtige beslutninger men det skal virke danmark er jo ikke blevet et rigt land på topskattelettelser eller på at forringe hfernes adgang

af stor social ulighed

et land med stor sammenhængskraft gennem konflikter og perspektivløs blokpolitik hvad enten den måtte være blå eller rød vi har en regering der skubber alle væsentlige beslutninger foran sig og som samtidig støvsuger alle hjørner af vores samfund for at skrabe sammen til skattelettelser det er kortsigtet det er forkert og undskyld mig regeringen er for fodslæbende ingen vækstinitiativer ingen indsats over for skattesnyd ingen løsning for de offentligt ansatte der risikerer at sætte livet på spil ingen infrastruktur til hele landet

igen ikke blindt ved at pumpe skattelettelser ud i økonomien her og nu ikke ved blindt at skære ned hos dem der i forvejen har mindst vi har brug for at se længere sikre at

at flere bliver dygtigere

vores hænder vores hoveder og vores fællesskab der skal sikre vores fælles fremtid

folketinget konstaterer at regeringen efter et år ved magten ikke har leveret på dens egne fire succeskriterier eller leveret de langsigtede løsninger danmark har brug for folketinget opfordrer regeringen til at lægge en ny kurs med samarbejde bredt i folketinget folketinget konstaterer at udviklingen af velfærdssamfundet kræver at omprioriteringsbidraget skal afskaffes for at sikre kernevelfærden i hele landet

folketinget konstaterer endvidere at der er behov for at føre en politik der sikrer lige muligheder bekæmper fattigdommen i danmark og uligheden i uddannelse og sundhed samt sætter høje ambitioner for miljøet

og

at stå over

unge

end liberal alliance

svarer

folketingssalen

de jo afdækkede hvordan man i parallelsamfund i danmark lever helt for sig selv uden for den almindelige lov og ret uden for de normer og værdier som vi har i det danske samfund og som vi synes skal være gældende i det her parallelsamfund

undervist og oplært i stening i hustruvold i accept af sharialovgivning og så videre

afslutningsdebat hvis ikke vi synes det er rimeligt at det er sådan i det danske samfund

vi har set at de her parallelsamfund

avler terrorisme nogle af de terrorhandlinger der har været i europa

været baseret på folk der faktisk er vokset op i de her parallelsamfund

til det samfund de er opvokset i og som udvikler det mest ekstreme som det jo er når man er villig til at begå en terrorhandling i paris i bruxelles i københavn

vi skal sætte ind over for det

diskutere i en afslutningsdebat for hvis ikke vi vil finde os i det så skal vi jo gøre noget ved

er en urolig verden vi lever i mellemøsten er i brand i går udsendte usa en advarsel til amerikanerne

rejse til europa her til sommer

i fodbold i frankrig jeg tror det er noget der har

rejse en tur til europa tænk vi er derhenne hvor amerikanerne udsender en bekymring om hvorvidt man kan rejse til europa og deltage i de her store events hvorfor fordi der er risiko for terror

en masse penge så det er en værdimæssig konflikt men jo også en økonomisk udfordring

et budskab fra finansministeriet om

så kan man godt som dansker tror jeg tænke tilbage på en valgkamp sidste sommer hvor vi diskuterede om der var tre milliard kroner hvert år at

og så står man nu i en diskussion

der er otte og fyrre milliard kr der lige skal reserveres over de næste tre fire år til den flygtninge og migrantsituation vi har set for egentlig er

at fire milliard kroner af vores udviklingsbistand går til at hjælpe flygtninge i danmark

tæt ved deres hjemland men det er klart at da pengene ikke kan bruges to gange og vi jo også gerne vil udbygge det danske velfærdssamfund

på at hjælpe flygtninge i danmark men hvis man førte en konsekvent flygtningepolitik der betød at man hjalp i nærområderne og ikke gjorde flygtninge til indvandrere her i danmark ja så kunne vi jo bruge flere penge

på at hjælpe flygtningene i deres nærområder der hvor vi hjælper langt flere for de samme

der ved egen drift kan komme til danmark måske ved hjælp af

skal have varigt ophold i det danske samfund jeg ved godt at det

i praksis når man laver en trepartsaftale der går ud på et to årig t såkaldt igu forløb som man tredjebehandler på fredag hvorefter

med det samme skal optjene ret til dagpenge i det danske samfund

da svært for en syrer at forstå at når der bliver fred i syrien i et

lige har optjent ret til dagpenge i det danske samfund

nok nogle der tænker at det da er et mærkeligt budskab at

det tror vi ikke vi vil vi vil hellere blive hængende og så siger de fleste danskere

det danske samfund er det det vi vil er det det flygtningepolitik skal gå ud på eller skal flygtningepolitik gå ud på som

tilbage når det er muligt det vil også gøre at vi får bedre styr på de økonomiske udfordringer og det vil gøre at vi på sigt også får bedre råd til en ordentlig ældrepleje

ordentlig sygehussektor til bedre og mere trygt politi og så videre og så videre

lige nå at sige noget om eu systemet

jeg ved godt er mange der omtaler eu som indenrigspolitik det er vi

der er rigtig mange europas befolkninger der er dybt skeptiske over for hvad der foregår på eu plan

har de en tendens til at sige stop danskerne gjorde det den tredje december da der blev et nej tak til at afskaffe retsforbeholdet det var vi selvfølgelig meget tilfredse med i dansk folkeparti hvad gør storbritannien her den treogtyvende juni

er afstemning stemmer de for et fortsat medlemskab men på nye præmisser der handler om at de skal kunne bestemme mere selv eller stemmer de ja til at forlade unionen

der er mit lod er bare at sige her i dag

drage nytte af det briterne gør uanset om de stemmer ja

sankthansaften når bålet er tændt og vi begynder at få resultatet

tage fat på der er hele uddannelsessektoren som er vigtig erhvervsuddannelserne der skal tales op der er en masse ting som jeg kunne have valgt

bruge tid på jeg har brugt de ti minutter jeg har på den måde jeg har og

at regeringen sammen med et flertal i folketinget det seneste år har sikret at det bedre kan betale sig at arbejde forbedrede konkurrencevilkår for danske virksomheder et løft af sundheds og ældreområdet en mere retfærdig retspolitik et danmark i bedre balance samt markante stramninger af udlændingepolitikken folketinget konstaterer at danmark fortsat har brug for en politik der sikrer øget vækst flere private arbejdspladser en styrket kernevelfærd og en stram og konsekvent udlændingepolitik folketinget opfordrer regeringen til i den kommende folketingssamling at skabe grundlaget for at danmark også i de kommende år er et holdbart samfund med en stærk kernevelfærd en sund økonomi og en stram

en

vi så integrerer i samfundet

ja for at sådan

i tvivl om

jeg

vi også være

er

at indføre integrationsydelsen på su niveau og at genindføre optjeningsprincipperne

og folkepension

for at sikre at det ikke er unødigt mere attraktivt at komme til danmark frem for til andre lande som asylansøger og vi har gjort det fordi vi synes at der skal være en rimelig balance imellem det at have bidraget til det danske samfund på den ene side

adgang til de meget generøse ydelser vi har i danmark

mens sverige og tyskland fik hundrede procent eller hundrede og tredive procent flere asylansøgere sidste år var stigningen i danmark omkring fyrre procent siden da er reglerne blevet strammet bredt med blandt andet nye regler for statsborgerskab permanent ophold og familiesammenføring vi bidrager i den grad fortsat til løsningen af den fælles udfordring men man skal kunne følge med og vi skal passe på danmark

den humanitære bistand i verdens brændpunkter det er for os at se en bedre balance mellem at hjælpe mennesker i nød

passe på vores eget samfund jeg glæder mig over at der nu

ved at opstå en erkendelse af at den tidligere regering gik alt alt for vidt med sine lempelser derfor vil jeg gerne takke socialdemokraterne for at have været med til at rulle i hvert fald en del af det her tilbage

vi sikret at det bedre kan betale sig at arbejde i dag er der flere end trekvart million danskere i den arbejdsdygtige alder som er på offentlig forsørgelse og det er ganske enkelt for mange det går ud over vores mulighed for at investere i kernevelfærd og flere arbejdspladser hvis for mange af de fælles midler går til offentlig forsørgelse derfor har vi genindført et kontanthjælpsloft og en to hundrede og fem og tyve timersregel så det for flere bedre kan betale sig

ganske enkelt ikke det var rimeligt at der ikke var nogen kontant og mærkbar gevinst ved at arbejde på fuld tid i et lavtlønsjob i forhold til at være på kontanthjælp for tredje har vi givet virksomhederne bedre vilkår og sænket skatten vi har annulleret reklameafgiften

i familieejede virksomheder og vi har gjort det billigere at købe en sikker familiebil og sidde i sin ejerbolig gennem en sænkelse af registreringsafgiften og en fastfrysning af grundskylden sammen med en vækstpakke en fødevare og landbrugspakke og udflytning af

det skabt et bedre fundament for flere private arbejdspladser

at

regering

noget

og

her hold

udtale

af

også og altså blandt andet om

nødvendig

tak for

at det

der er

vi er

har jo

og det

hårdt og

gerne vil være med til

ambition

jeg min

i forhold

var trods

eksempel

uanset

de samme når

egentlig til

ikke forstået det

som

danmark

lade stå

er det

nej at der

over jo

så

for

for

igennem det er

er

sige

jeg

folk tid

den at

det er

nitten ni

nogen

er vist klart

det er at

der

tror

få

så dem der

mener

altså at

integrationen

noget

at det

ikke

det er der ikke

at en

altså at

bliver

den

i ser

har

en

når de

skal

de